titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende DK med tingets samtykke og efter ønske fra forslagsstillerne foreslår jeg at beslutningsforslag nummer b fem og fyrre

netop ikke de gode resultater som vi gerne vil fremme og anerkende

har rigspolitiet indgået individuelle resultatlønsaftaler med alle politidirektørerne der er vel at mærke ikke tale om at politidirektørerne automatisk får udbetalt resultatløn

om en kobling mellem konkrete resultater og løn ud fra et bredt og nuanceret billede det er helt i tråd med de generelle statslige anbefalinger at man tilrettelægger resultatlønnen på den måde resultatløn kan jo ikke stå alene den løbende dialog om præstationer og resultater

en del af konceptet for tildeling af resultatløn til

ganske almindelig offentligt ansat passer sit arbejde og gør det

i den offentlige sektor og man passer sit arbejde og gør det

som som man skal ja så får man den løn man er stillet i udsigt plus

jeg har svært ved at se hvorfor man skal have den her forskel på vores politidirektører på den ene side og vores politibetjente på den anden

justitsministeren om hvilke bonusordninger der var for vores menige politibetjente og

noget lokalløn men det er ikke yderligere defineret hvilke muligheder der er i det

fire og halvfjerds som ministeren allerede har besvaret men så kunne jeg jo se at når det kom til politidirektørerne det havde fredericia dagblad lavet en beregning af

og det er deres tal det er et gennemsnit

en bonus på syvogtredstusinde og nihundrede kroner om året oven i lønnen syvogtredstusinde og nihundrede

at man får sin løn hvis man løser sin opgave for ellers kan man

sit arbejde og at man altså ikke får store bonusser oveni på syvogtredstusinde og nihundrede kroner synes ministeren at det er

er der forskellige muligheder selvfølgelig er

at det handler om at man skal passe sit arbejde og få sin løn

en del af det kan så være at man siger at man får stillet nogle mål op og hvis man indfrier de mål så er der en bonus og hvis man ikke indfrier dem så er

gulerod ekstra man kan gå efter for at præstere noget mere for at rykke en hel organisation

er værd at belønne som en del af

men skal vi sammenligne det altså er der forskel på at have fået et job hvor man er leder for mange hundrede eller flere tusind mennesker eller ej altså der må jo være en anerkendelse af at de job vi har er forskellige så skal vi selvfølgelig honoreres lønmæssigt ordentligt for de job vi hver især har og den diskussion synes jeg må høre til

skal det jo være på fuldstændig samme vis som politidirektørerne gør der er jo ikke nogen der er tvunget til

blande mig i københavns politi har oplyst at indsatsen mod tiggeri er tilrettelagt på den måde at den behandles af forskellige afdelinger i politikredsen herunder det udkørende beredskab og udlændingekontrolsektionen

tiggeri navnlig har været baseret på anmeldelser og at anmeldelserne i vidt omfang har vist sig at vedrøre tiggeri udført af

københavn politis indsats skal ses i lyset af at der i foråret og hen over sommeren var omfattende problemer med store grupper af udenlandske tilrejsende der kom til danmark og tiggede og slog lejr på offentlige steder de skabte stor utryghed

til gene for både omkringboende og forbipasserende visse områder i københavn var særlig belastede jeg synes ikke vi skal finde os i at folk slår lejr på offentlige steder at de bruger vores kirkepladser som toilet og at de ernærer sig ved at tigge i tog eller på gågader den slags mener jeg ikke

indførelse af en skærpet straf for utryghedsskabende tiggeri var et af de nye redskaber som vi gav politiet mulighed for at benytte i indsatsen mod lejrene fordi en stor del af dem

den politimæssige indsats mod lejrene har virket københavns politi har fra første april til tredje oktober i år afholdt over fem og tyve aktioner i københavn og i den forbindelse ryddet mere end halvtreds utryghedsskabende lejre

en gang slå fast som jeg også har gjort før her i salen at straffelovens regler om tiggeri finder anvendelse på alle uanset statsborgerskab loven er ens

jeg har stillet yderligere skriftlige spørgsmål om om præcis hvad der er foregået der så det

nu men det vidner jo om at der har været nogle problematikker på området læg så dertil at ministeren udtaler at hvis han kunne

ville han have lavet en lovgivning som udelukkende ramte udlændinge læg dertil at lovgivningen tydeligt fremsættes i en kontekst der er direkte rettet mod udlændinge det gælder feks når ministeren har valgt at den allerførste sætning i indledningen i bemærkningerne til lovforslaget om skærpet straf for utryghedsskabende tiggeri

regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende som slår lejr på offentlige steder så set i lyset af at ministeren udtaler sig så direkte om et ønske om at kunne føre diskriminerende praksis hvis det var muligt og set i lyset af at lovforslagets bemærkninger sættes ind i en kontekst der udelukkende handler om udlændinge og set i lyset af at ingen danske statsborgere per anden oktober to tusind og sytten var dømt for utryghedsskabende tiggeri er det så stadig væk ministerens holdning at der ikke er en risiko for diskriminerende praksis og ikke mindst når københavns politi har valgt at lægge ansvaret for at koordinere håndhævelsen af loven hos udlændingekontrolsektionen

ligger i navnet har med udlændinge at gøre og kan ministeren slet ikke se at der kan være

det kan vi ikke fordi loven skal gælde

når spørgeren siger kan det medføre en risiko for diskriminerende praksis det tror jeg ikke for

ikke vores politi arbejder men jeg kan jo ikke tage den fornemmelse

at tage den samtale

at det er befordrende for et barns udvikling

hos sig i fængslet

der kan være mange forskellige historier efter min opfattelse

må det afgørende hensyn i den her slags sager være

lovgivningen på området altså det er en forudsætning for at få lov til at have sit barn hos sig i fængslet at den indsatte er i stand til at

udgangspunkt indhentes en udtalelse fra de sociale myndigheder om hvorvidt opholdet i fængslet er foreneligt med hensynet til barnet og inden for de rammer som

er det myndighedernes opgave at træffe de konkrete afgørelser og vurdere hvad der er bedst for barnet i disse

jo tages en lang række hensyn ikke mindst til barnets udvikling

en del af aftalen er at der etableres et kvindefængsel og

synes jeg er rigtig svært og

vi netop kan bruge spørgetiden til også at

det jeg er også godt klar over at der ikke er to domme der er identiske der kan være forskel på forseelserne

men det jeg synes der er vigtigt er

enten eller om man skal eller ikke skal

vi ved at der er rigtig mange ting der bliver grundlagt i et lille barns liv

som ministeren er inde på og selvfølgelig også med de bemærkninger der er kommet fra

oplever stress at de bliver utrygge

præsenteret for et sprogbrug som

at man går på omgang mellem andre indsatte så det er dem der kommer til at påvirke én vi ved jo alle sammen

at det nære har meget stor indflydelse på hvordan man udvikler sig i alle aldersgrupper

har behov for at komme ud og få nogle andre input

så jeg kunne godt tænke mig at komme et spadestik dybere

og høre ministeren om der ikke er nogle tanker der ligesom bliver vakt til live

man måske skal kigge yderligere på det for jeg anerkender det

to børn under tre år som opholder sig

jeg synes at der er grund til at vi får det her

skal afholde os fra at tage en diskussion om om det er rigtigt og den vil jeg gerne være med til at vi

sig vi meget om forældreevneundersøgelse og det håber jeg så også er noget af det som som justitsministeren vil

kan være nok så god men der kan i princippet også godt være en far uden for fængslet

og at barnet så kunne have samvær med

ikke handle om traditioner og om far og

er uden for fængslet og det er så min umiddelbare reaktion at det vil være så skal det men tit og ofte ser vi i

jeg vil drøfte med børne og socialministeren hvad det kan have af konsekvenser for et barn at opholde sig i et fængsel med forældre jeg

den her sag kan håndteres uden at vi har en fælles drøftelse både med justitsministeriet

og socialministeren

en samtale om det i kredsen

er helt enig i at at der er noget her vi skal have kigget nærmere på

man kan have samvær med den forælder der er i i fængslet men det kunne jo også være således at det for eksempel var faren der var i fængsel og

måske var bedre at barnet boede der

hos en mor som måske var dybt kriminel eller var ude i et misbrug

fokus på det det netværk der er omkring et

noget som dansk folkeparti er meget optaget af hvordan kan man involvere andre der er rundtomkring barnet

man tager drøftelsen med med sin kollega

skal have i erindring det vil være rigtig rigtig fint men jeg synes også at det der er vigtigt at holde fast i den her problematik er at lytte til dem der egentlig

sige observerer det i hverdagen og det er jo andet personalet i fængslerne fra dem hører man jo at

fængselspersonalet i forhold til det

har sagt vi er faktisk bekymrede for de her børns opvækst det kan godt være at der har siddet nogle sociale myndigheder der har kigget

moren hvis det er moren der afsoner en dom

er en sød og kærlig og god mor hvad hun garanteret også er men de betingelser og

jeg har ladet mig fortælle at der i norge er en anderledes lovgivning

en helt naturlig ting at vi får spurgt om altså at vi får

løsning på det så formåede jeg faktisk

er bekymret for børnenes sikkerhed for en ting er at moderen

lige pludselig har en aggressiv adfærd

den sidste del som jeg også synes er meget spændende er i forhold til efter

jeg ikke specialist på på retsområdet men

de input man får inden for fængslets mure så er det måske ikke helt tilstrækkeligt i forhold til at komme ud og

lave legeaftaler og så videre kan

mange kvinder i danmark har jo ikke ret lange domme

jeg har lidt den samme forståelse af norge som

kan håndteres uden at børne og socialministeren

hele retsområdet derfor synes jeg det bliver interessant at ministeren vil

og at vi kan få en god dialog om det for det er netop ikke sort eller hvidt det hele og det skal vi jo være meget bevidste om synes

at politiet og pet også gør det er jo ikke nogen hemmelighed at der er indgivet en række anmeldelser til politiet i relation til den såkaldte stikkerlinje som spørgeren omtaler

spørgeren ved næsten også godt hvad jeg vil sige nu fordi det ikke er muligt for for mig at redegøre nærmere for pets konkrete efterforskningsskridt i de pågældende sager men jeg kan helt generelt oplyse at et antal af sagerne fortsat er under efterforskning

og gisne om hvad serien af efterforskninger munder ud i

det hele taget håber jeg på spørgerens forståelse for

til den her stikkerlinje og foregivet at skulle angive

vigtigt for mig at regeringen godt ved at det er noget der forekommer og

fiktivt eller såkaldte postulater men at der rent faktisk er mulighed for at angive sine landsmænd til den tyrkiske efterretningstjeneste

er sket en ulovlig handling det er noget politiet

en sigtelse så jeg er helt med på og har set

og hørt og kan med mine egne øjne se hvordan det er det er fremstillet jeg skal bare

om det er til den svenske efterretningstjeneste eller den tyrkiske

men er vi enige om at hvis med sidder med viden om danske statsborgere som skulle foretage sig noget

have en økonomisk gevinst ved at komme på dagpenge så det er stadig en del af venstres politik at ændre på det

og mener ministeren i så fald at det løfte som daværende oppositionsleder lars løkke rasmussen

den syvende juni to tusind og femten gav til danskerne da han sagde

jeg vil da gerne give det løfte her i aften og man kan regne med de løfter jeg giver jeg siger ikke et før valget og så gør

at vi kommer ikke til at skære i dagpengene

vi har tværtimod lavet tryghed omkring dagpengereglerne

tryghed omkring længden tryghed omkring

niveauet men i den aftale var

nemlig ændringer der gik ud på at man sænkede satsen

er blevet sænket siden

i to tusind og femten det har

at jeg synes at vi har alt for høj en beskatning af folk der kommer i arbejde

at skatten på arbejde er for høj jeg synes især er et problem for dem der kommer ind på arbejdsmarkedet med en lav indkomst

er bortfaldet af offentlige ydelser

teknisk hedder den sammensatte marginalskat er høj for den her gruppe

at gevinsten ved at komme i arbejde for mange af dem ikke er særlig stor det har regeringen et udspil til nemlig udspillet til en skattereform der vil reducere antallet af danskere der ikke har en tilstrækkelig høj gevinst hvis man måler den her gevinst og siger at målet er at man skal have mindst to tusind kroner om måneden ved at komme i arbejde

den gruppe der er tilbage med det udspil regeringen har lagt frem det forhandler vi i øjeblikket

motivere flere unge til at tage et arbejde

jeg må indrømme at når jeg læser den artikel som jeg refererer til i avisen danmark

stramme reglerne for dagpenge jeg tillader mig at citere den fulde kontekst hvori citatet fremgår og så må

det skal tolkes i artiklen står

en anden måde at udvide arbejdsudbuddet på er at stramme reglerne for dagpenge regeringen har netop pillet planer af bordet om blandt andet at sænke dagpengene for unge under tredive år men de kan sagtens komme på bordet igen siger finansministeren og så kommer så

fortsat er sådan som det refereres i artiklen at det

er regeringens politik og dermed også venstres politik at sænke dagpengene for unge

flere ved at stramme nogle af reglerne for for eksempel aktivering eller stramme reglerne for

vi har ikke nogen planer om

sætte et forslag til afstemning i folketingssalen om at sænke dagpengene for unge vi har drøftet

vi kan gøre for at sikre at flere gerne vil i beskæftigelse det vi har et konkret forslag

for lavindkomstgrupperne det er at sørge for at gevinsten ved at komme i arbejde gevinsten ved at flytte sig

beskæftigelse også selv om den løn

er i beskæftigelse fordi vi mener at det er vigtigt

får en gevinst ved at være i stedet for ikke at være det jeg mener sådan set at det ville være godt hvis flere danskere

i beskæftigelse til en høj løn men en forudsætning for det er altså at der er nogle der vil ansætte dem og noget af det til for at man også flytter sig fagligt og geografisk

de har brug for samtidig kan vi se at der både på dagpenge

kommet i beskæftigelse endnu derfor synes jeg at det at kunne motivere

også økonomisk med en lav skat til at flytte sig efter det arbejde der er er en rigtig god vej

ministeren så at jakob ellemann jensen tog fejl siden ministeren til avisen danmark den sekstende november to tusind og sytten om dagpenge sagde følgende

de skal ikke have en økonomisk gevinst ved at komme på dagpenge så det er stadig en del af venstres politik at ændre på

og dansk folkeparti i oktober måned to tusind og femten indgik aftalen om et tryggere dagpengesystem

omskiftelige vilkår under hele srsf

sr regeringens tid hvor man ikke

er kommet i trygge rammer en del af det var

den sats som unge der er færdige med deres uddannelse får den blev sat ned fra to og firs procent til en og halvfjerds

anerkende at spørgerens parti tog ansvar for at tage den beslutning at sænke dagpengesatsen for dimittender og dermed typisk for unge mennesker har vi så nogle forslag på bedding

dagpengesatsen for unge nej det har vi ikke

om at sænke skatten for unge

er i beskæftigelse ved at sætte skatten ned sådan at det bliver

et arbejde eller gå fra deltid til fuld tid eller måske være en lille smule mere fleksibel hvis ens arbejdsgiver spørger om man kan blive en time eller to længere og dermed arbejde over

øge arbejdsudbuddet i danmark det vil være med til at mindske flaskehalsene i danmark

med til at gøre dansk økonomi stærkere og dermed være med til at finansiere

sidder ganske mange læsere ude i det ganske land som som også har læst det som er blevet sagt af

huske datoen den

men det ændrer jo ikke på at vi ved at regeringen har

andet må forstå at en del af det

at handle om optjeningsprincipper også handler om overførselsområdet

når forskellige aviser ikke blot avisen danmark men for eksempel også weekendavisen har antydet eller mere end antydet at der har været planer om at

på dagpenge til unge

det så faktisk også er noget af det som regeringen har arbejdet

altså har sagt at det er noget der i givet fald vil kunne komme på bordet igen men da jeg ikke regner

finansministeren vil svare på det spørgsmål når han ikke ville svare på det foregående spørgsmål så

det ville kunne defineres som et løftebrud hvis regeringen skulle træffe den beslutning

dagpengesatsen for unge

vi lavede i fællesskab en aftale der

ændret dimittendsatsen i fællesskab

er der gennemført ændringer af dagpengene til gengæld er der kommet ro om området

så bliver sagt at avisen danmark er den mest læste så er

at nu falder ledigheden i hele danmark også i landdistrikterne og yderområderne det har vi nemlig sørget for fra to tusind og femten og fremefter

opsvinget kommet i hele danmark ikke kun i storbyerne men også i landdistrikterne og det håber jeg at rigtig mange

hvis jeg forstår det finansministeren siger ret

den daværende oppositionsleders løfte er blevet brudt

finansministeren mener at statsministeren

forhold til det der var diskussionen den syvende juni to tusind og femten

jeg synes tværtimod at det vi har gjort er at vi har skabt tryghed efter et utrolig omskifteligt forløb hvor ingen rigtig vidste

vi nu skabt tryghed danskerne ved hvad de kan regne med

danskerne om dagpengesystemet vel også fordi der er færre der er nødt til at benytte sig af det

af dagpengemodtagere er styrtdykket

fra to tusind og femten til nu og det er ikke bare konjunkturerne det er også den førte politik

er en ny planlov det er en ny indstilling hvad angår landdistrikterne det er nye muligheder for at man kan drive virksomhed i hele danmark på en bedre måde det er mere optimisme i vores slagterier i vores mejerier i hele vores fødevaresektor det er det der gør

rigtig høj beskæftigelse heldigvis også i landdistrikterne og i yderområderne og at vi har færre der er på dagpenge det det

uddannelsesstatistik kan det konstateres at en del af statistikken den som vedrører oplysninger om indvandreres medbragte uddannelse er blevet stærkt forældet det er selvfølgelig ikke hensigten og konsekvensen er desværre også at der over en ti årig periode er ophobet en

til økonomi og indenrigsministeriet med kritik af statistikken og det har altså været et problem der har

længe så jeg opfordrer også til at vi indstiller skyderierne og koncentrerer os om kræfterne

at få løst problemstillingen da ministeriet modtager brevet fra lemvig kommune svarer ministeriet kommunen at problemstillingen vil kunne indgå i det planlagte arbejde i finansieringsudvalget

det således også gjort fra starten af det her arbejde

huske på at hvis vi går tilbage tusind og fjorten var der ikke grundlag for at vurdere problemets omfang og vi skal også huske på at der i to tusind og tolv netop var foretaget en større gennemgang af systemets kriterier hvor de statistiske analyser påviste en sammenhæng mellem blandt andet uddannelseskriterierne og kommunernes udgifter det fremgår af betænkning nummer femten tre og tredive fra marts to tusind og tolv som også er præsenteret for folketinget i september to tusind og sytten altså i år har danmarks statistik så revideret statistikken på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse og den har givet anledning til nogle større ændringer end tror jeg nogen havde regnet med

godt forstå at der er fokus på

at den her skævhed ikke skal videreføres og derfor er det jo netop godt at finansieringsudvalget er ved at gøre sin rapport færdig og at den snart kan fremlægges til forhandlinger

navnlig i nordjylland hvor nordjyske stiftstidende har lavet et rigtig flot stykke arbejde et stykke journalistisk gravearbejde for at komme i dybden med det her er det noget der fylder rigtig meget

der er nogen der er ude på som ministeren siger at skyde på nogen eller

politisk polemik eller

haft nedskrevet nogle regler for hvordan

så på forunderlig vis ikke haft de optimale tal

kan se at der er nogle der har fået mange millioner for det er jo flere milliarder der er blevet fordelt

forkert her så må det da være ministerens opgave at sige

er et sæt spilleregler og de må skulle overholdes hvorfor er det ministeren

mener at det kun kan løses ved at blande det op i den helt store debat om et fremtidigt nyt udligningssystem altså det kan være udmærket at kigge på det til den tid også

et sæt spilleregler som har været gældende i de år der er gået og man kan se at pengene

så nogle der ikke skulle have pengene har fået og nogle som egentlig havde brug for

større udfordring er gået glip af nogle penge er det så ikke ministerens opgave

andet omfang bliver kompenseret og måske også at

fået for meget som man har set i andre tilfælde

i den føromtalte rapport fra to tusind og tolv

tretten også af udlændingeudligningen begge undersøgelser pegede i retning

at der er behov for en nedjustering af ordningen samlet vurderes det ud fra et konservativt skøn at volumen i ordningen er halvtreds procent højere end hvad der

at det ville man ikke gøre noget ved på trods af at vi ved at en række københavnske vestegnskommuner og de største byer i danmark dermed sandsynligvis har fået alt for meget det kommer vi også til at tage ind i arbejdet og derfor tror jeg det er godt at vi tager de forskellige elementer ind i

en konkret problemstilling med i folketingssalen

nordjyske stiftstidende på dygtig vis har påvist at der er lavet en beregningsfejl det er oven i købet en beregningsfejl som ministeriet har været opmærksom

i stedet for at tale om hvad andre har gjort forkert kunne ministeren så ikke løse den her udfordring og rette op

tusind og fjorten blev gjort opmærksom på at der kunne være en problemstilling men der var ingen der havde en fornemmelse af at omfanget var så stort som for eksempel med udlændingeudligningen det der så til gengæld er er at i september måned får vi tal fra danmarks statistik altså en ny opgørelse der viser at der er et problem som måske er større end man har troet det er derfor jeg siger

i det nye år inviterer jeg folketingets partier til forhandlinger så lige om lidt kommer vi jo til at se på

svarer jo lidt til at jeg

opdager at der er blevet trukket penge for nogle mærkelige ting på min bankkonto og så viser det sig at min bankrådgiver er kommet til at betale min nabos regninger fra min konto så ringer jeg ned i banken og siger prøv at høre

vent lige til det nye år for

skal lige have en lang samtale og så inviterer vi din nabo herned

vi sidde og tale om om vi skal have den samme bank fremadrettet eller hvad altså der er en konkret fejl her

at ministeren ikke bare sørger for

man kunne jo også godt have lyst til at høre herre rasmus prehns overvejelser om hvor mange år vi skal gå tilbage i forhold til de københavnske vestegnskommuner for at se på hvad de har fået for meget ud af udligningsordningen når vi nu kender den konkrete fejl og har vidst det siden sr regeringens tid altså hvis det er sådan at når vi kender konkrete fejl så skal man gå bagud det er sådan at jeg

blevet bekendt med at der

i den tid man har vidst noget om det her tænkt mig gøre noget ved i starten af det nye år det synes jeg at socialdemokratiet skal byde velkommen og jeg håber at vi kommer til at kunne arbejde konstruktivt sammen om de justeringer som vi skal lave af udligningssystemet både i forhold til det med uddannelseskriteriet

får jeg nok brug for hjælp til at finde ud af hvem det så er jeg er glad for at ministeren

mener at der skal være frie og fair forhandlinger

der skal kunne være det kræver det to ting tror jeg

ligesom blander sig fordi man har en politisk holdning

både arbejdstager og arbejdsgiver har et oplysningsgrundlag at forhandle ud fra og jeg vil starte med den første del

med at overenskomstforhandlerne ændrer ved centrale dele af lov 409

og ni opleves mange steder som ret rigid det var meningen

både for ledere og lærere men tværtimod

fleksibilitet i forhold til hvordan man vil tilrettelægge sin forberedelse og derfor kunne jeg godt

man måske skulle slække lidt på den der lov fire hundrede og ni og intentionerne i den

tager en lov og regulerer en faggruppes arbejdstid ud fra den så har de også adgang til

der ligger til grund vil ministeren oversende de beregninger der ligger til grund for lov fire hundrede og ni for dem er der faktisk stadig ingen der har set

nuværende regering fået kritik for ikke at oversende beregningerne ville det ikke være sådan at hvis man virkelig var interesseret i frie og fair forhandlinger oversendte man

mulige aktindsigter i forløbet dengang men som minimum

set også gerne udbygge mit svar jeg vil gerne starte med at slå fast at regeringen helt overordnet har det mål for beskæftigelsespolitikken at flest mulige mennesker

det har stor værdi for den enkelte når man oplever at ens bidrag på arbejdsmarkedet bliver værdsat og skaber værdi

for som beskæftigelsesminister på daglig basis vi skal også nu turde udnytte de gode konjunkturer

vi sikrer at alle dem der kan bidrage til samfundet bliver en del af det arbejdende fællesskab det er særlig vigtigt for unge at de får fodfæste på arbejdsmarkedet da undersøgelser jo viser at ledighed som ung kan svække den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig viser statistik på jobindsats at unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse har en lavere beskæftigelsesfrekvens end andre grupper det er også derfor nødvendigt at vi sikrer at mennesker tidligt motiveres til at få en stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet enten ved hurtigt

beskæftigelse eller ved at tage en uddannelse når vi taler om unge der i dag kan opnå en økonomisk gevinst ved at komme på dagpenge så er der primært tale om personer der kommer fra uddannelsessystemet de modtager su indtil de kommer ind i dagpengesystemet hvor de modtager dimittendsats og netop dimittendsats er en del af den brede aftale på dagpengeområdet som regeringen og venstre

den aftale der hedder aftale om et tryggere dagpengesystem regeringens politik på beskæftigelsesområdet er med andre ord meget klar nemlig at det altid skal kunne betale sig at arbejde og at det gælder for alle uanset

at stikke folk et arbejde det er den bedste måde at afprøve om der er nogen

ubalancer i det her men men

venstres ordfører herre jakob ellemann jensen

ved at de kan få en økonomisk gevinst ved at komme på dagpenge

er jo venstre selv der har spredt

det her ønske om at der skal kigges på dagpengene og det er derfor

den ansvarlige minister for området nemlig beskæftigelsesministeren og derfor er det jo ret interessant hvad det er for nogle ting man taler om her

og kan vi i det hele taget tro på hvad statsministeren sagde

som herre bjarne laustsen siger at jobcentrene

det er kommunernes ansvar og der er også behov for at kommunerne gør en større indsats for at flest mulige unge kommer i enten uddannelse eller beskæftigelse

hans minister mener det samme

her at venstres

så derfor vil der være tale om et eklatant løftebrud

man ikke kan give en klar garanti for at man ikke har overvejelser om

dagpengene for de unge og derfor synes jeg

det kræver lidt mere end bare her at sige

garantere én ting før et valg og så gøre noget andet efter et valg

mulige unge mennesker kommer ud på arbejdsmarkedet at vi udnytter de her gode konjunkturer vi har til at de bliver en del af det arbejdende fællesskab det

at indsatsen for de arbejdsløse skulle ligge ude hos kommunerne nu har man slet ikke noget med det at gøre

er det ikke rigtigt at den bedste måde at tjekke på om folk står til rådighed for arbejdsmarkedet er

som er med til gøre en forskel

også en forpligtelse og jeg står ikke og fraskriver mig et ansvar for vi har jo også fremlagt et udspil hvor vi lægger op til at kommunerne skal have større frihedsgrader til netop

vi kommer ikke til at skære i dagpengene og til at finansministeren den sekstende november i år til avisen

at vi motiverer ikke de unge på den rigtige måde de skal ikke have en økonomisk gevinst ved at komme på dagpenge så det er stadig

en del af venstres politik at ændre på det vil ministeren da redegøre for om det er finansministeren eller statsministeren der tager fejl

imellem statsministerens udtalelse

han partiformand for venstre

ændret dagpengereglerne og justeret dimittendsatsen

en justering af et element i dagpengesystemet med det formål at flere dimittender kommer hurtigere i job det har vi gjort bredt politisk fordi vi syntes at det var noget der kunne gøre forskel derfor køber jeg altså ikke præmissen om at der skulle være et modsætningsforhold mellem at justere i dagpengesystemet og statsministerens udtalelse jeg tror heller ikke det er en præmis der anerkendes i for eksempel spørgerens eget parti det ved jeg så af gode grunde ikke noget om men det kunne jeg forestille mig at det ikke er

partiet jo netop har lagt mandater til aftalen med det sigte at forbedre dagpengesystemet

ved dagpengene så fandt man på andre forklaringer der var lige nogle lommer og så var der det ene og det andet og det tredje og supplerende dagpenge

alt muligt der skulle gøres noget ved nu står vi i nøjagtig

at venstres oppositionsleder sagde et før valget

politiske ordfører har sagt nogenlunde det samme så der er jo

som regering med opbakning fra

at lave den her justering som vi lavede i fællesskab for to år siden men vel at mærke en justering der var med til at forstærke dagpengesystemet efter

at få lavet justeringer på dagpengeområdet og det skal jeg slet ikke blande mig i men jeg noterer bare at vi lavede en bred politisk aftale som jeg bakker varmt op

vi motiverer ikke de unge på den rigtige måde

med det samme har vi nogle aftaler om

dimittend arbejdsløshed og dagpenge

betyder det at venstre ikke står ved den aftale som man har lavet det gør vi for det er en væsentlig forudsætning for at de unge kan komme

sikrer vi også at dem der ellers ville have svært ved at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet

ikke mindst de unge de nyuddannede skal jo også benytte de her lejligheder der bliver skabt til at gå ud på vores arbejdsmarked og få et job og det er

uddannelse opfølgning og at jobcentrene skal gøre det mest formidable de kan men det handler altså ikke om at skære ned på dagpengene alt det andet

indsats for at få de unge i arbejde

og vores regler for udenlandsk arbejdskraft skal være mere

hvis man ser på de regler vi har nu så går de jo langt langt tilbage i tiden mig bekendt helt tilbage

er tiden også kommet til at se dem mere efter i sømmene det betyder så også at

som vil give et mere tidssvarende regelsæt

så enig i for der er jo også en politisk udveksling her at den nuværende lovgivning direkte modarbejder regeringens og et flertals intentioner vi er blevet enige om en erhvervspakke feks der handler om at styrke danske forskningsinstitutioners muligheder for at tiltrække og

er ministeren enig i det altså med andre ord at det er helt tak

kommer til at give udslag men vi må ærligt vedgå at

se frem til i forhold til at få ændret reglerne og kan ministeren uddybe hvad

for dem der har fået bøder hvad betyder det for eksempel

en bøde på tredstusind

den eneste og den allerdygtigste censor vi har i danmark en mexicansk forsker der på det tidspunkt var ansat på sdu hvad betyder det for dem

noget fleksibilitet fra alle sider og det kræver jo altså også at vi bliver enige om hvilken lovgivning der så

gang jeg må jo ikke gå ind og intervenere i det så tror jeg nok

med et onsdagsspørgsmål fra fru sofie carsten nielsen

andre boller på suppen hvis jeg på den måde begyndte

gået alt for lang tid der er blevet uddelt bøder i en

sker noget jeg håber det kan få betydning for både de uddannelses og forskningsinstitutioner og de forskere og alle de andre personer som helt meningsløst er omfattet af det her jeg håber at vi kan komme til at gøre det hurtigst

forskellige briller jeg vil nu sige at de gange hvor vi har benyttet os af

femten fik vi godt enogtyvetusind asylansøgere

til danmark og i år

det vil altså sige at tilstrømningen

opnået regeringen har jo gennemført fire og tres stramninger på udlændingeområdet de var alle sammen nødvendige også for at få ryddet op

heldigvis gennemført sammen med dansk

mener nok at man kan sige at de fire og tres stramninger

på udlændingeområdet men jo også

er ingen tvivl om at indvandringen om det så er på den ene eller den anden måde via familiesammenføring eller

gennemføre de her mange stramninger det som sagt heldigvis været sammen med dansk folkeparti og det har jeg været meget tilfreds med for jeg synes rent

det ændrer ikke på at der jo stadig væk er et stykke vej at gå

og jeg hører også jævnligt at dansk folkeparti

katastrofal retning det samme er ved at ske i resten af vesteuropa med parallelsamfund skyder op og at man etablerer egne måder at løse problemerne på så sent som i dag hørte jeg at man har lavet en eller anden form for våbenhvile fredsmægling mellem nogle bander i aarhusområdet

vi fra dansk folkepartis side gerne ser jævnet med jorden

er noget jeg kan forstå ministeren er enig i på facebook men ikke

ved problemerne men vi er ved at udvikle os i en retning hvor islamiske skikke og kulturer fra mellemøsten og afrika vinder indpas i små områder og presser danmark og danskheden til side det synes jeg simpelt hen er tragisk og katastrofalt hvis man vil vide hvordan fremtiden er hvis den kurs fortsætter

kan man kigge over sundet til sverige og se hvor ødelæggende det er for ethvert velfungerende samfund det er simpelt hen dybt dybt deprimerende jeg synes ikke at supertankeren

i den rigtige retning jo jo farten er skruet ned ved hjælp af de udlændingestramninger der er lavet men man har ikke for alvor

det er jo dejligt at tilstrømningen er faldet siden den tidligere regering tabte valget men det det også handler om er at få sendt folk tilbage for folk skal

på sigt derfor vil jeg bare spørge regeringen hvorfor er man så langsommelig i forhold til at sikre hjemsendelse af folk der burde være med til solidarisk at bygge deres eget land op igen hvorfor

man har behov for beskyttelse når man ikke længere har behov for beskyttelse skal man vende hjem og så skal man genopbygge sit land det er i øvrigt også sådan som vi alle ved at det er de stærkeste der kommer her til

mindre indvandring særlig fra en stribe forskellige lande

at der er en lige linje fra en slap udlændingepolitik til massive integrationsproblemer

til massive svigt og problemer i nogle parallelsamfund hvor danmark bare er sat ud på et sidespor så jeg kunne godt tænke

i øvrigt fuldstændig enig i at der skal gøres noget ved parallelsamfundene det er også derfor at regeringen arbejder intenst på at komme med forslag til at

gøre op med parallelsamfundene og jeg og jeg mener at herre

at et eksempel på parallelsamfund i fuldt flor er når man løser bandekonflikter eller forsøger at løse bandekonflikter via imamer og i moskeer i danmark løser vi ikke bandekonflikter eller anden kriminalitet via imamer og

hvad vi gør ved den situation men det skal ikke være sådan i danmark at konflikter og kriminalitet løses via imamer og i moskeer det er myndighederne og her tænker jeg specielt på politiet der skal løse den

i årtier og det er ligegyldigt hvilken regering eller

skal have gjort op med den berøringsangst som jeg mener der har hersket i danmark i alt for mange

de traditioner og regler og skikke som vi har her man må dyrke den gud man vil

efter vores traditioner og værdisæt omkring ytringsfrihed her kan man sige hvad man vil man kan mene hvad man vil man kan sågar også tegne lige præcis

nogle gange få det trykt i avisen og også vist på et museum i ny og næ

er der fuldstændig ligestilling mellem kønnene og det skal man

det må aldrig nogen sinde være sådan at et mindretal kan kræve at der er ting der skal ændres og at man dermed kommer til at dominere

så nej jeg mener ikke at det på nogen måde er en

rent faktisk at vi står os bedst ved at det er hver enkelt institution hver enkelt forælder lærer elev der skal tage et ansvar

vil man kunne skubbe ansvaret fra sig og pege ind på christiansborg og sige at det er noget nogle andre har bestemt jeg mener rent faktisk at forsvaret for de danske værdier værdisæt og traditioner

at forsvaret for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

også sagt tidligere kan nå derhen hvor man kan blive tvunget til at indføre lovgivning men jeg mener ikke at det vil være det bedste jeg mener det bedste er at vi hver især påtager os

sig på nørrebro eller man befinder sig et hvilket som helst andet sted i det her land

er det selvfølgelig danske værdier der er i højsædet det må vi jo stå på mål for jeg har måske mere en kommentar

for jeg kunne godt savne at den danske regering i virkeligheden prioriterede det der

frem for hele tiden at tage nogle svulstige flygtige menneskerettigheder

som hovedargumentation det må da være vores tusindårige kultur der går forud for

ærgrer mig over at den danske regering ikke har den samme modstandskraft

de her ting som for eksempel den polske eller den ungarske regering

det er der hvor danmark forsvinder hvor danske madtraditioner ryger ud af børnehaverne hvor hensyn til andre kulturer og andre skikke

og adgangskvotienter på uddannelserne der er højere end selve skalaen og det er resultat af at vi har de her pumpefunktioner hvor

udtryk for en lidt usund måde at se på uddannelser på som jeg egentlig synes

uddannelsesministeren er med til at gøre lidt op med for tiden nemlig at man ser på de studerende som skaffedyr der bare

igennem uddannelsessystemet så jeg blev rigtig glad da jeg så at ministeren ville gøre op med det her jeg har også gået og ventet lidt og jeg har det

give en minister lidt tid og jeg ved godt der har været meget på ministerens område for eksempel et nyt og stort bevillingssystem men ministeren sagde i berlingske at han allerede ser ordningen afskaffet fra næste år så nu vil jeg bare spørge

og ministeren der i samdrægtighed bestemmer på det her felt så jeg synes at vi må tale os til rette om det når forhandlingerne indledes det er nok et bedre sted sådan helt detaljeret

til eu borgere vi sætter den fri bevægelighed i eu højt det er hjørnestenen i det indre marked og det er en klar forudsætning for vækst og beskæftigelse i europa og i danmark men selvfølgelig skal der også være rimelighed i tingene det har aldrig været vores mening at eu skulle udvikle sig til en social union vi har stor glæde af udenlandske studerende der vælger at uddanne sig her i danmark særlig hvis de bliver

i tilstrækkelig grad er fokuseret på det danske arbejdsmarked og giver de udenlandske studerende de rigtige kompetencer til at arbejde her det har vi ikke været gode nok til på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne

med fem og tyve procent i forlængelse af det skridt er vi nu ved at se på de engelsksprogede

og kandidatuddannelser universiteterne og på diplomingeniøruddannelserne og derudover overvejer regeringen også løbende hvordan vi bruger su midlerne bedst muligt

pludselig har forpligtet os på hele europa hvad angår

for en vogn hvor hvor de så skal til at betale

at man rejser rundt i europa

som udenlandsk studerende og og bliver klogere men det jeg så bare ikke forstår

jeg forstår simpelt hen ikke at man ikke

det vil jeg så bare håbe på at regeringen lægger sig i selen for for jeg synes

at det er urimeligt at der spildes

skatteyderpenge på det her forhold jo også

man vil om velfærdsstaten skal den være stor eller skal den være lille

en diskussion som man kan have og det kan vi jo så være enige eller uenige om men der hvor jeg synes det afgørende principielle ligger er at velfærdsstaten er hvis den skal bestå en national forsikringsordning hvis man breder den nationale forsikringsordning ud på hele verden eller hele europa så kollapser velfærdsstaten på et

bestå hvis det er sådan at alle benytter sig af de velfærdsydelser som oprindelig var ment til at gælde

regeringens grænse det vil vi ikke jeg har mærket mig at herre morten messerschmidt i dag i et indlæg gør sig til talsmand for at storbritannien går

en stor fremtid i møde uden for eu og at den fremtid

herre langballes opfattelse det jeg kan sige er at vi inden for eu retten gør alt hvad vi kan for at fastholde en rimelighed og dermed også indramme nogle af de problemer som herre langballe og jeg begge opfatter som værende det jeg selv kalder dem

jeg har brug for en afklaring her det jeg kan sige er at vi ønsker at vi skal være medlem af den europæiske union det er vigtigt for os vi vil forfølge en kurs hvor den udfordring som udmærket beskrives nemlig at hvis sociale ydelser bliver tilgængelige for alle for ja selvfølgelig er det i udgangspunktet grundlaget en national forsikring

og derfor arbejder vi også blandt andet med de engelsksprogede uddannelser vi arbejder med inddrivelse af gæld

men jeg synes sådan set også at det er en kæmpe udfordring i forhold til danmark

i en så stor grad at man kan spørge om den skal bestå for i et liberalt samfund hvor der ikke er velfærdsydelser

så at sige rejse på kryds og tværs uden at det betyder noget for statskassen

milliardbeløb vi taler om som danmark har i økonomisk gevinst

er uvæsentlig men det betyder at hvis man ser rationelt på det så må man foretage et regnestykke der hedder eu medlemskabet er en enorm økonomisk gevinst

mulighed for at gå ind i konkrete sager og sagsbehandle konkrete sager

kørekort og også de øvrige trafikanter og det tror jeg er vigtigt at holde sig for øje kørekortsområdet henhører jo ikke under sundhedsministeriet det henhører under transport bygnings og boligministeren og det er heller ikke styrelsen for patientsikkerhed der træffer afgørelser i sager om ansøgning om kørekort heller ikke i sager som denne hvor der også er et helbredsspørgsmål ansøgninger om kørekort indgives som udgangspunkt til borgerservice i kommunen som videregiver sagen til politiet hvis for eksempel helbredsforhold giver anledning til nærmere undersøgelse

en sundhedsfaglig vejledning af styrelsen for patientsikkerhed og det er derefter politiet der træffer afgørelse i sagen styrelsen for patientsikkerheds vurderinger foretages på baggrund af de retningslinjer som også

ved udstedelse eller fornyelse af kørekort til personer med epilepsi ikke være fremkommet epileptiske anfald inden for de seneste tolv måneder som jeg

var inde på er den grænse jo fastlagt både af hensyn til den enkelte borger med krampetilfælde men jo sådan set også ud fra et hensyn til de øvrige trafikanter altså den generelle trafiksikkerhed og det gælder for hele den store vejledning der er omkring helbredskrav i forhold til fornyelse eller udstedelse af kørekort der er dog tilfælde hvor seks måneder uden epileptiske

gøre sig gældende det er eksempelvis tilfældet for personer der har haft et eller flere enkeltstående uprovokerede epileptiske anfald men som ikke opfylder definitionen på at have epilepsi

en speciallægeerklæring der skal bruges til at fastsætte

på det område hvis man er utilfreds over afgørelsen kan klage

det fuldstændig afgørende for hende at få et kørekort

hun selvfølgelig meget optaget af at få det her kørekort og det er på den baggrund at jeg har taget

er at mona af en speciallæge på på kolding sygehus

når du er anfaldsfri

gå seks måneder uden anfald og derefter vil du kunne få et kørekort det får hun altså at vide af en speciallæge og det er selvfølgelig en information hun

tager for gode varer efterfølgende får hun

vide fra styrelsen for patientsikkerhed at de seks måneder ikke

uden anfald før hun kan få sit sit kørekort hvad er årsagen til at man kan få to forskellige beskeder

der siger seks måneder og på den anden side

borger men til alle trafikanter hvor der jo ligger vejledningsmæssige

anbefalinger i forhold til helbredskrav i relation til kørekort på en lang række punkter det er ikke styrelsen for patientsikkerhed der træffer beslutning om udstedelse af kørekort men det er politiet det er også færdselsstyrelsen man skal klage til hvis man er utilfreds med et afslag

det at få kørekort styrelsen for patientsikkerhed bedes om en sundhedsfaglig vejledning

komme med på baggrund af de generelle vejledningskrav der ligger på området den behandling der foregår ude i det regionale sundhedsvæsen og hvad der er foregået mellem en borger og en konkret sundhedsperson

kan jeg ikke forholde mig til jeg kan forholde mig til at styrelsen skal vejlede ud fra gældende regler og de fremgår af vejledningen og det er politiet der træffer beslutning

men vi kan godt kalde hende borgeren

får to forskellige to forskellige svar på det samme spørgsmål fra sundhedssystemet det synes

er uhensigtsmæssigt og det synes jeg man bør

tage op over for over for regionen

kan få et kørekort efter seks måneder og derefter får at vide at du kan få det efter tolv måneder det er meget vanskeligt for borgerne

når man får forskellige informationer om

og hvis man er utilfreds med en afgørelse skal man klage til færdselsstyrelsen som heller ikke

det som styrelsen forholder sig til er den vejledning der er og som jo er lavet af hensyn til den samlede

samtaler mellem sundhedspersoner og en borger som jeg ikke er vidende om jeg

styrelsen for patientsikkerhed er selvsagt nødt til at forholde sig til vejledningen i vejledningen ligger der også som jeg startede med at sige en mulighed i forhold til enkeltstående undtagelser hvor der så skal ligge en udtalelse fra speciallægen

noget uhensigtsmæssigt at man får at vide at det er seks

det ene sted og tolv måneder det andet sted men det kan ministeren jo tage med videre hvis man måtte ønske det så kan jeg i øvrigt oplyse at der nu er gået tolv måneder hvor borgeren ikke har

tage den her køreprøve så der må være noget ventetid

kan tage op med justitsministeren ved en anden lejlighed i hvert fald er det dybt beklageligt

til politiet det er politiet der er udstedende og afgørende myndighed i relation til kørekort og

også dem der træffer afgørelse i sidste ombæring i forhold til

hos styrelsen for patientsikkerhed vil jeg gerne henvise til det

fire og fyrre fra den tyvende juni sidste år som viser at kun nul procent af samtlige sager ligger i over seks og fyrre dage hovedparten ekspederes inden for en til fjorten dage

tider skulle stadig væk være vejledende i relation til hvor lang tid man bruger på den sundhedsfaglige vurdering af en sag

en vigtig del af en mere cirkulær økonomi er øget genbrug og genanvendelse det er vigtigt at vi udnytter alle ressourcer bedst muligt til fordel for både miljø og økonomi

en ambition som regeringen deler med dansk erhvervsliv ministeriet har ikke på nuværende tidspunkt tal for hvor meget genanvendeligt tekstil virksomheder sender til forbrænding men jeg kan se at bestseller for eksempel har oplyst at det drejer sig om nul

promille af deres samlede produktion hvis en tøjproducent i dag vælger at sende tøj til forbrænding som affald

er det forbundet med betaling af et gebyr for affaldshåndteringen modsat er

i sagens natur ikke forbundet med omkostninger at vælge at donere tøj til genbrug ud over det miljømæssigt prisværdige i genbrug og genanvendelse frem for forbrænding er der således også et økonomisk incitament til tøjproducenterne til ikke at forbrænde tøj som affald når det ikke er nødvendigt jeg er oplyst om at mulighederne for genanvendelse af tekstil er en del af problemets kerne da der på nuværende tidspunkt ikke er et effektivt marked for genanvendelse af tekstilaffald hverken i danmark eller i udlandet den bedste situation er derfor at virksomhederne bruger de muligheder de har for at aflevere overskydende tøj til genbrug hvis tøjet indeholder skadelig kemi kan det selvsagt hverken genanvendes eller genbruges jeg kan oplyse at i henhold til affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald og hovedreglen er at virksomheder skal udsortere det affald som kan genanvendes eller klargøres til genbrug det er kommunerne som klassificerer affaldet og fører tilsyn med at affaldsbekendtgørelsen

i snit de sidste fem år har afbrændt

årlige bæredygtighedsafrapportering så det er ikke noget som en virksomhed som ellers

fortæller offentligheden om som sådan en af de her afbrændinger sker den

femtende juni to tusind og sytten hvor hm sender en lastbil med

til afbrænding blandt andet et stort parti cowboybukser de her cowboybukser

fejler intet det er alene et lille mærkat bag på bukserne som har et for højt indehold af bly det er så hms begrundelse for

hele partiet det virker jo noget uhensigtsmæssigt at man på grund af

lille mærkat som kunne tages af bukserne vælger at afbrænde dem ser ministeren en

problematik heri og kunne man fra politisk side gøre mere for at sikre at

end at brænde af selv om der kan være begrænsede dele af et tøjparti som har et eksempelvis for højt indhold af

har et cirkulært fokus det gælder på en lang række områder og det gælder også for tøj jeg har den oplevelse at dansk mode tekstil i den grad er villige til at gå ind i en dialog om det her og jeg har bedt miljøstyrelsen som ansvarlig styrelse udrede med dansk mode tekstil og eventuelle andre interessenter

kan tage skridt i den rigtige retning så vi ikke kasserer godt og brugbart tøj som for eksempel kunne have vakt glæde blandt mennesker der er mindrebemidlede

veje til at sikre at det tøj som i dag brændes af og det er betydelige mængder

hvornår kan vi i folketinget forvente at få en afrapportering om den dialog der er imellem ministeren og dansk mode

her praksis dels at iagttage at der bliver afbrændt så meget tøj som kunne genbruges

vigtigt spørgsmål jeg har været i dialog med affaldsselskaberne som siger at en løsning jo kunne være at de fik lov til at kræve

skadeligt at genbruge når det bliver indleveret til til afbrænding og hvis det ikke kan dokumenteres kunne man jo give affaldsselskaberne mulighed for

en anden måde at bortskaffe tøjet på i stedet for afbrænding er det nogle muligheder som

med hele affaldsbranchen ser jeg intet til hinder for at miljøstyrelsen eventuelt også tager den dialog

vokser op i familier med særlige værdisæt der forhindrer dem i at bestemme over deres eget liv til selv at vælge deres venner til selv at vælge deres kærester uddannelser eller fritidsaktiviteter og det kan jo føre til voldsomme konflikter og beskyldninger om krænkelse af familiens ære og de børn og unge skal vi selvfølgelig gøre alt hvad vi kan for at hjælpe derfor skal kommunerne også reagere med det samme hvis en ung henvender sig om social kontrol eller en æresrelateret konflikt kommunen har mulighed for at give gratis og anonym rådgivning til den unge og kommunen skal også overveje om det er nødvendigt at inddrage politiet af hensyn til den unges

skal kommunen være opmærksom på at det kan eskalere konflikten hvis forældrene bliver orienteret om underretningen og kommunen skal også være opmærksom på at den unge kan have behov for beskyttelse mod repressalier fra familiens side

er det også muligt for kommunen at undlade at oplyse forældrene om underretningen ligesom der kan gives afslag på aktindsigt

social kontrol taler imod det for det må aldrig være sådan at hensynet til forældrenes retssikkerhed kommer til at veje tungere end hensynet til barnets eller den unges

kan de altid søge bistand hos viso altså den nationale videns og specialrådgivningsorganisation og så står viso parat til

hjælpe med rådgivning jeg kan derudover også oplyse at udlændinge og integrationsministeriet er i gang med at udarbejde en ny håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol som lige præcis har til formål at tydeliggøre kommunernes handlemuligheder over for den her specifikke målgruppe blandt andet

to tusind og atten så jeg mener egentlig at vi gør en stor og vigtig indsats for at få tydeliggjort

række hånden ud til et system og så skal systemet også svare med det samme og tage den udstrakte hånd og gøre

altså allerede i serviceloven mulighed for at give både gratis og også anonym rådgivning til børn og unge under atten år det betyder at forældrene ikke skal inddrages ligesom der hverken startes en sag eller tages notater som familien efterfølgende kan søge aktindsigt i

at kunne håndtere de typer af konflikter for jeg er fuldstændig enig

ser ret ens på problematikken at det er helt afgørende at fagpersoner både er klædt på

til at handle over for social kontrol og hvis de støder på

for første sender vi ikke bare kravet om en reduktion på ni og tredive procent direkte videre til landbruget og transport

det andet anser vi det for positivt at aftalen indeholder en række fleksibilitetsmekanismer der kan bidrage til at vi får mest muligt klima for pengene for det tredje vil danmark som udgangspunkt være positivt stemt over for de fælleseuropæiske instrumenter til

vi har i danmark ikke en bilindustri og har derfor begrænsede muligheder for at drive udviklingen

i gang med at udarbejde en strategi for opfyldelsen af danmarks klimamål frem mod to tusind og tredive der vil være en række muligheder for at vi kan leve op til forpligtelserne regeringen vil i sin strategi tegne mulighederne op afslutningsvis vil jeg gerne summere op udledningen af drivhusgasser skal fortsat falde og danmark er parat til at påtage sig et ambitiøst to tusind og tredive mål for sektorerne uden for kvotesystemet regeringen er ved at udarbejde en omkostningseffektiv strategi for hvordan vi lever op til vores mål for reduktion af drivhusgasser uden for kvotesystemet ved den konkrete udmøntning af klimaindsatsen påtager jeg mig som transport bygnings og boligminister naturligvis ansvaret for de klimatiltag som regeringen og folketinget beslutter på mit

og også andre er kommet i tvivl om hvor man egentlig skal rette

både sine spørgsmål og sin opmærksomhed hen

til transportministeren og transportministeriet eller om det er et andet sted hen og det er jo

ikke for så vidt indeholder skal vi kalde det hensyntagen til

klimabelastninger jeg går ud fra

en væsentlig del af klimabelastningen i de ikkekvotebelagte sektorer transportsektoren

overladt til en anden del af ministerens ressort

man fik nogle gevaldige stridigheder mellem ministrene indbyrdes

bidrage men det kan man jo komme i tvivl om for

den politik der nu er lagt frem i forbindelse med finanslovsforslaget i forbindelse med erhvervsudspillet

skatteudspillet trækker i den stik modsatte retning det giver jo mere

eller når vi vil tillade at man kører halvfems kilometer per time på udvalgte landeveje i stedet for firs kilometer per time

første at det er en meget beskeden ekstra udledning

hvordan foregår det så i regeringen er det sådan at det i virkeligheden er klimaministeren der sidder og bestemmer over transportpolitikken hvis der i transportpolitikken er elementer af af klimabelastning

godt køre en hundrede og tredive kilometer per time på motorvejen

som jeg pludselig skal stå på mål for selv om tidligere transportministre

så har vi jo typisk rettet spørgsmålet til transportministeriet og vi har da også fået svar

socialdemokratisk transportminister gerne har villet udvide en vej eller sætte hastigheden op eller lignende så har transportministeren samtidig skullet redegøre for hvordan den ekstra

og offentliggjort er det hele regeringens strategi og alle ministre vil stå bag strategien herunder transport bygnings og boligministeren for det er princippet bag et regeringssamarbejde ved den konkrete udmøntning af klimaindsatsen påtager jeg mig det politiske ansvar for forvaltningen af de klimatiltag som vi beslutter at gennemføre på mit område så svaret på spørgsmålet er at jeg har ansvaret for at gennemføre de dele af regeringens klimatiltag der ligger inden for mit ministeriums ressortmæssige ansvar når det derimod drejer sig om at beslutte hvordan danmark skal leve op til sine forpligtelser til at reducere drivhusgasudledning uden for kvotesystemet

ministeren siger så også at at det er ministeren der er ansvarlig for

det er selvfølgelig glædeligt

af fossile brændstoffer

på det tidspunkt var der jo ingen tvivl om

nedsættelse af

set ikke tvivl om det

altså herre hans christian schmidt skrottede jo den pågældende rapport selv om den var klar til til offentliggørelse det var vi jo en del der undrede os over

hvordan vi skal nå de ni og tredive procent når det arbejde er afsluttet

vil jeg også vide hvor stor en del af reduktionen der skal finde sted i transportsektoren det vil så

være min opgave at bidrage til at det bliver

hvad man kalder det fra øvrige ministerier

taksterne på storebælt at nu udvider

hvad er så reaktionen i den øvrige del af regeringen når transportministeren pludselig kommer med noget som

trækker i den modsatte retning af det

har et ønske om at hastighedsgrænserne er mere fornuftige og passer til de veje der er så man nogle steder kan køre halvfems

fælles projekt så sidder klima energi og forsyningsministeren og arbejder med vores målsætning om at leve op til de reduktioner som vi har lovet til eu

se hvordan og hvorledes det så håndteres

ministeren

en tillægskøbesum hvis der i aftalen om salget af grunden er krav herom ved øget udnyttelse for eksempel når der bygges tagboliger på en bebyggelse eller ejendommen udnyttes til at fortætte byggeriet jeg ser gerne at der kommer et øget incitament til at sælge grunde i de almene boligområder så restarealer udnyttes til at bygge tættere i de fleste tilfælde vil jeg mene at det vil være bedre at sælge fra til andre boligformer end til alment byggeri da områderne i byen fungerer bedst hvis der er blandede ejerformer

i den almene boligsektor i den forbindelse skal vi se på om der er barrierer i lovgivningen i dag det kan for eksempel være kravet om opkrævning af tillægskøbesum det skal dog undersøges nærmere hvilke økonomiske konsekvenser det vil have herunder kommunaløkonomiske konsekvenser desuden skal det undersøges om der er nogen statsstøtteretlige problemer i at kommunerne ikke opkræver tillægkøbesummen fra boligselskaberne men jeg vil som sagt gerne se på det og jeg er også nødt til at drøfte det med min kollega økonomi og indenrigsministeren som uden tvivl har en holdning til lovgivning

på det her men i øvrigt vil jeg sige at når en kommune sælger

får man lyst til at bygge noget mere og så siger

give nogle penge til kommunen det der er udgangspunktet er kommunen har lavet en aftale forinden kommunen kan altid løbe fra den aftale på den måde at kommunen ensidigt kan sige vi behøver ikke nogen tillægskøbesum det er kommunen altid fri

pris dér men betingelsen frafaldes og så skulle man egentlig have betalt noget mere

skal have undersøgt hvordan det er kommunen kan gøre her men man kan sige at kommunen jo er fri

de nærmere omstændigheder omkring genhusningen herunder hvorvidt den nævnte beboer blev tilbudt andre boliger artiklen fremhæver blot huslejestigningen i det pågældende tilfælde som et eksempel det er derfor ikke sikkert at der kun er blevet tilbudt denne ene lejlighed til tolvtusind kroner om måneden ifølge genhusningsreglerne skal den tilbudte bolig have passende kvalitet udstyr og beliggenhed en beboer har ret til én gang at afvise en tilbudt bolig selv om den opfylder kravene til kvalitet udstyr og beliggenhed og få tilbudt en anden bolig i stedet en beboer har ligeledes i indtil to år efter anvisningen af en genhusningsbolig ret til at få anvist en anden eller rettere en tredje bolig dermed kan en beboer få anvist op til tre genhusningsboliger så selv om den nævnte bolig

tolvtusind kroner om måneden havde en passende kvalitet udstyr og beliggenhed

også bo i boligen i op til to år og stadig have mulighed for at få anvist en anden bolig det er som nævnt ikke muligt ud fra oplysningerne i artiklen at slutte at kommunen kun har anvist én bolig det er heller ikke muligt at vide om

kommune på tidspunktet for anvisningen

pågældende bolig til tolvtusind kroner om måneden derfor kan eksemplet heller ikke bruges som et tegn på at kommunerne forsøger at omgå lovens regler reglerne om genhusning stiller i øvrigt ikke krav til den anviste boligs husleje men en genhuset beboer har mulighed for at få indfasningsstøtte til at afhjælpe i en eventuel huslejestigning indfasningsstøtten udgør i det første år efter indflytningen i genhusningsboligen to tredjedele af forskellen mellem beboerens hidtidige leje og den nye leje i den nye bolig

bolig til tolvtusind kroner så vidt en tredje bolig til tolvtusind kroner og tilbyder det som genhusning til en beboer der normalvis bor i en lejlighed til fem tusind

hundrede og fyrre procent på den måde som det

som jo altså andrager to tredjedele af forskelsbeløbet det første år og så

næste ti år så det vil sige at det første år kommer man ikke til at have en udgift på tolvtusind kroner

der er en tredjedel af forskellen det vil sige en tredjedel af syv tusind kroner det må være godt to tusind kroner i forøget husleje det første år hvis man

genhuse folk markant hvis man ikke måtte tilbyde boliger der var

blot en smule dyrere for at overgangen til den nye bolig ikke bliver for stor huslejemæssigt

og den gør så at man det første år i det her tilfælde formentlig går fra